det givet

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er anne paulin

har været positive

de her forordninger og ting som skal implementeres fra eu

set udgangspunkt i hvad vi selv mener og hvad vi tror der er til gavn og glæde for danske forbrugere

danske virksomheder og så videre og det

grund for vores vurdering af det konkrete lovforslag som jo indeholder sådan som socialdemokraternes ordfører sagde forbud mod formidlingsprovision og

markedsmisbrugsforordningens delelementer hvis man kigger historisk på det

finanskrise gennem mange år i danmark og en af de måder som vi kom godt igennem

at der var stor tiltro til den danske finansielle sektor både hvad angår de folk som kom og ville investere midler

for danske interesser men så sandelig også for udenlandske interessenter som ville ind på det danske marked

det selvfølgelig forbundet med en stor grad af tillid når man investerer sine ofte meget prioriterede midler sine pensionsopsparingsmidler og andre opsparinger arv

det vigtigt at man har tillid til de folk som håndterer ens private formue det her lovforslag indeholder som sagt

formidlingsprovision og de dele

kan dansk folkeparti sådan set tilslutte sig

forbedret men også at

forbedret på det område så alt i

er der en række gode elementer i

vil gerne have lov til at være lidt kritiske blandt andet

at man betaler omkring tre milliard kroner i de her gebyrer og

man måske vil opleve at nogle af bankerne

nogle af de mange meget dybdegående høringssvar vi har fået at der

som jeg synes har givet anledning

honorarmodeller hvorfor kunne de ikke også gælde

på andre områder set i forhold til den rådgivning man får

og der henvises også til de modeller som man har i andre lande både holland sverige usa og storbritannien og andre steder hvor man har nogle flere krav til de folk som sælger investeringsprodukter og der synes man jo egentlig også at det vil være helt på sin plads at folk har

mulighed for at få at vide

gebyrer i forbindelse med mit køb men men det er ikke altid at jeg bliver oplyst om hvad

fra andre

her med formidlingsprovision så jeg vil selvfølgelig gerne i forbindelse med udvalgsarbejdet grave lidt dybere i diskussionen

men grundlæggende er vi positive over for det samlede lovforslag og jeg tror såmænd også at vi ender med

stemme for det men det ændrer ikke på at vi vil have de her ting belyst inden vi tager endelig

vi jo har taget en lang række initiativer for at sikre at nogle af de fejl der blev begået ikke gentages

vi får skabt et mere velfungerende marked hvor der er mere transparens åbenhed

man som investor er sikker på

nogen der kan holde noget skjult så det handler simpelt hen om at styrke det marked som er så afgørende for at sikre vækst i danmark men

nogle af de her ting som vi i høj grad regulerer på europæisk

det her lovforslag hvis man skal bruge et øjeblik på teknikken

markedsmisbrugsområdet tidligere været reguleret via direktiver nu bliver det til en forordning det giver så noget følgelovgivning plus de opstramninger

de regler gælder ensartet på europæisk plan

der måske har påkaldt sig større opmærksomhed med

og det er vi jo store tilhængere af i venstre at vi laver en direktivnær implementering

hvad der skal være muligt og hvad der ikke skal være muligt

en balance som både skal sikre at man som investor er sikker på at man får en ordentlig grundig og saglig rådgivning

i forlængelse af det som dansk folkepartis ordfører sagde

mindre investorer der står tilbage uden rådgivning

så bliver der et forbud og det skaber mere gennemsigtighed og givetvis også en bedre konkurrencesituation og dermed også mulighed for

en bedre forrentning for investorerne det har vi jo alle interesse

er at der de seneste

dage og uger har været en diskussion om

ikrafttrædelsen ikrafttrædelsen

det her forslag jeg må sige at det ønske vi fra venstre har om

udsætte men kan vi finde

en praktisk løsning på nogle af de spørgsmål der er blevet rejst

ganske fornuftige elementer der er i lovforslaget det skærmer os mod

de dårligdomme vi så

sørger for at vores markeder fungerer bedre

forbuddet mod formidlingsprovision at investorerne får

en bedre situation og en bedre konkurrencesituation så grundlæggende er det et ganske fornuftigt forslag som vi naturligvis støtter fra venstres side

den anden del som jeg kort nævnte før at

at det er positivt at for eksempel emissionskvoter nu også bliver dækket i dansk lovgivning

også det er positivt at den nye forordning også håndterer en række andre finansielle produkter det er for eksempel derivater

indberetning af ledende medarbejderes transaktioner derivater var jo et

populært spekulationsobjekt op til finanskrisen så er man får kigget noget mere på det

også fint at det bliver præciseret i lovforslaget at man kan få bøde eller fængselsstraf for grove forseelser

synes vi er godt vi synes også sådan som vi læser lovforslaget at

ligger en styrkelse af whistleblowerordningen idet alle ansatte nu omfattes af en sikring mod forskelsbehandling i hvert fald sådan vi læser forslaget hvis det er rigtigt forstået

der er dog en del af lovforslaget som vi synes er en lille smule uklar det handler om følgende

pligten i § syv og tredive i lov om værdipapirhandel

med videre til at udarbejde interne regler om køb af udsteders værdipapirer og behandling af intern viden foreslås ikke videreført idet der alene er tale om en dansk regel erhvervs og vækstministeriet ønsker ikke en videreførelse af disse regler

de rent nationale krav om udstederes interne retningslinjer i § syv og tredive i lov om værdipapirhandel med videre for ansattes handel med værdipapirer

er dækket af forordningen eller

de her interne krav om interne retningslinjer hvis det sidste er tilfældet

har tænkt os at spørge ind til i forbindelse med udvalgsarbejdet

der formidlingsprovisionen vi anerkender at der er tale om et fremskridt

gå endnu videre i øjeblikket er der jo tale om et marked som er dårligt reguleret og bankerne som typisk administrerer investeringsforeningerne har som det er nu

en ret uheldig sammenblanding af interesser bankerne har for eksempel en økonomisk interesse i at rådgive folk til at investere i de værdipapirer som er omfattet af provision

ikke giver penge til banken på den samme måde

at man når der er provision inde i billedet ikke kan være sikker på at banken rådgiver

jo højere provision der vil være på et investeringsbevis jo større incitament vil banken have til at anbefale

være dejligt hvis der altid var en sammenhæng mellem den højeste provision som banken får og det bedste investeringsbevis for kunden men i og med at det ikke nødvendigvis vil være tilfældet i alle situationer kan

banken vælger at sige til folk at de skal købe det her investeringsbevis eller investere på den og den måde fordi det er rigtig fornuftigt men

er i virkeligheden at banken anbefaler det fordi banken på den måde tjener

kan bankernes provisioner også betyde at de kan se bort fra hvor risikable investeringerne er der har

at bankerne har negligeret kundernes ønsker om en vis risikoprofil

uden at orientere kunden har investeret i mere risikable papirer netop fordi det gav en højere provision

vi er derfor fra enhedslistens side enige med forbrugerrådet tænk i at det optimale ville være helt at fjerne provisioner som man for eksempel har gjort det i sverige

slags skævvridning på grund af forskellige provisionsstørrelser hvordan

og sikre at det ikke kommer til at ske hvis lovforslaget bliver vedtaget sådan som

vi stille os positive over for den del der omhandler markedsmisbrugsordningen og vi er noget mere skeptiske og vil i hvert fald gerne dykke lidt mere ned

forbud mod formidlingsprovision og gennemførelse af markedsmisbrugsforordningen vi har noteret os at der er tale om en

er noget regeringen har gjort meget ud af der ligger sådan set også et grundigt forarbejde til grund for det her lovforslag vi har en del spørgsmål til lovforslaget

blevet besvaret

men det er spørgsmål som vi har brug for at få besvaret

endelig stilling til det her lovforslag jeg kan dog sige at en forudsætning for at vi kan stemme ja til lovforslaget er at ikrafttrædelsen

det er jo sådan at eu har udskudt ikrafttrædelsen af

den her forordning og man har så fra ministeriets side valgt at holde fast i den oprindelige

danmark og det giver altså nogle udfordringer

på markedet det vil jo være sådan at bankerne skal gå ud til deres kunder og informere dem om at de nu på baggrund af lovgivningen skal ændre deres produkt og da der så indtil implementeringen i eu vil komme

det man vel kan kalde nogle bekendtgørelser på baggrund af lovforslaget så vil de muligvis skulle gå ud og

om om at minimumsimplementere så må det også gælde for ikrafttrædelser

lovforslaget hvilket der er en sandsynlighed for

i bemærkningerne til lovforslaget står der at formålet med

kommissionens initiativ er at styrke gennemsigtighed markedsintegritet og investorbeskyttelse i det finansielle system og det er vi selvfølgelig helt med på jeg synes det er på tide at vi får kigget

efter i sømmene vi har en model med nogle uheldige strukturer som skaber en mindre gennemsigtighed for forbrugeren og på mange måder ikke understøtter understøtter et marked med konkurrence

jeg glad for at regeringen nu er kommet med deres bud på en model lovforslaget indebærer et forbud for banker og andre

provisionsbetalinger fra tredjeparter

eller en puljeordning eller hvis en bank yder investor rådgivning på et uafhængigt grundlag jeg mener at lovforslaget er et skridt i den rigtige retning

ikke indføre et generelt forbud mod formidlingsprovisioner for porteføljeordningerne i stedet for denne model hvor pengene skal betales tilbage til kunden

fald ikke at det er med til at øge gennemsigtigheden for forbrugeren samtidig kan man tage skridtet videre og spørge sig selv hvorfor det kun skal være dele af bankens rådgivning der skal omfattes af lovforslaget hvis man gerne vil skabe gennemsigtighed og beskytte investorerne hvorfor så ikke lave et forbud mod formidlingsprovisioner for al rådgivning og i stedet indføre en honorarmodel som man har haft held med i andre lande det vil sikre forbrugerne bedre rådgivning med fokus på forbrugernes bedste interesse når banken ikke tjener penge på at anbefale bestemte investeringsfonde det vil også minimere risikable investeringer og hurtige handeler som i det nuværende system er til bankens fordel samtidig vil det selvfølgelig også

sænke omkostningerne for forbrugerne som ifølge arbejdsgruppens rapport fra to tusind og femten er fordoblet siden to tusind og et det vil også sikre at bankernes rådgivning ikke fremstår gebyrfri som det kan være tilfældet i dag hvor kunden ikke altid bliver rådgivet om omkostningerne og derudover vil det give bedre muligheder for at andre rådgivningsvirksomheder kan komme ind på markedet jeg kender godt argumenterne om

med til at beskytte de små investorer så kunder med små formuer også er sikret at kunne få rådgivning men jeg synes det

lande som for eksempel england og holland og ser hvordan markederne har reageret dér og jeg håber at det er noget som vi kan kigge nærmere på sammen i udvalgsarbejdet det sidste spørgsmål som trænger sig på for mig er i forhold til direktivets artikel

som indeholder et generelt forbud mod de provisionsbetalinger som svækker forpligtigelsen til at varetage kundens bedste interesse jeg kan ikke se hvordan det er muligt at skelne imellem formidlingsprovisioner der skaber interessekonflikt og formidlingsprovisioner der ikke skaber interessekonflikt i min optik vil der altid været et økonomisk incitament fra bankens side til at anbefale

det er måske noget som ministeren kan svare på og ellers synes er noget vi også skal se nærmere på alt i alt er det selvfølgelig et skridt i den rigtige retning vi stiller os også positive over for det samlede forslag

håber på at kunne få belyst flere løsningsmodeller i udvalgsarbejdet for alternativet er det vigtigste at vi får lavet den helt rigtige model nu så vi ikke om et par år

at vi så får tænkt os om at vi ikke laver regler bare for reglernes skyld men at vi gør det med det

men vi skal også samtidig sikre at vi ikke gør noget der gør det hele dyrere og mere besværligt end højst nødvendigt fordi

sektor der spiller en enorm rolle for resten af vores samfund og for at det kan løbe rundt så vi kan få investeringer

til mange af de ting vi gerne vil med det

lovforslag vi behandler i dag er det jo blevet gennemgået ganske grundigt

hvad det er vi laver vi implementerer blandt andet en forordning om markedsmisbrug og det der

har vi jo også diskuteret hvorfor det er klogt at lave et delvist forbud mod formidlingsprovision fordi det giver den rigtige

balance mellem at beskytte investorerne og samtidig sikre rådgivning til alle kunderne men når vi så kigger på hvad det er vi laver herinde synes jeg også vi skal tænke os om

til at det rammer en virkelighed derude og i danmark har vi altså valgt at have et ikrafttrædelsestidspunkt i to tusind og sytten hvor eu

fra radikal side synes vi at det er værd at lytte til

bekymret for at få to sæt regler ud to sæt regler hvor man først skal sætte det i værk

og man skal vælge forretningsmodel uden at kende de endelige regler som

en stor forvirring både hos kunderne de skal have to regler og

og det kan komme til at koste ganske mange penge

kommer til at betale i sidste ende så selv om vi alle sammen synes at det er vigtigt at det skal træde i kraft synes jeg også vi har et ansvar som politikere for at tænke

engang er klar man ikke ved hvad det er man skal lave i sektoren

vi skal vente med at lade det her træde i kraft formentlig ligesom resten af eu indtil to tusind og atten det vil vi i hvert fald gerne opfordre til fra det radikale venstres side

at vi ikke laver unødigt bureaukrati og omkostninger for de mange mange mennesker der har

penge til vores små og mellemstore virksomheder og vores store virksomheder og de kan komme ud og skabe nogle arbejdspladser

håber at der vil være lydhørhed for det

nogen der gerne vil have et lidt mere underholdende indblik i hvad der er sket kan jeg anbefale filmen the big short den er virkelig tankevækkende og

giver også et skræmmende indblik i at det nok heller ikke er den sidste finanskrise vi har set der er stadig væk masser af

instrumenter derude og der bliver nok opfundet nye

er vi jo meget positive over for den her implementering som

fra specielt dansk aktionærforening og forbrugerrådet tænk som ikke mener at

de foreslåede forbud er vidtgående

forbrugerrådet tænk ønsker en produktneutral honorarmodel som i england holland sverige usa og australien hvor forbrugeren i stedet betaler et direkte honorar for rådgivning

til at vælge hvis provisionen er høj nok det synes vi fra

side er en rigtig god idé og så må man jo

smile lidt ad nogle af bemærkningerne

altså er investorer der ikke kan eller vil betale for at få en rådgivning med risiko for at de foretager investeringer der ikke er til deres eget bedste altså helt ærligt det

vi diskuterer i dag at folk bliver skubbet i en retning der ikke nødvendigvis er til deres eget bedste fordi

er en interessekonflikt af rang jeg synes faktisk det er positivt at det

til at der er en relativt stor enighed her i folketinget og jeg

gerne sige at vi fra sfs side synes at det her forslag kunne blive markant bedre hvis vi indopererede en eller anden form for model af det

kunne vi måske også kigge på ikrafttrædelsesdatoen

i udvalgsarbejdet at vi kigger på forbrugerrådet tænk og udarbejder

kan lave i fællesskab i i udvalget så vi gør det her

gennemførelse af regler om provisionsbetaling med videre og gennemførelse af

provisionsbetaling i dag når danskere investerer gennem investeringsforeninger

betaler de gennem investeringsforeningerne et milliardbeløb til bankerne i såkaldt formidlingsprovision denne formidlingsprovision skal blandt andet dække at man som investor får rådgivning i banken om sin investering

der er en klar evidens for at den rådgivning er vigtig for de private investorer investeringsforeninger betaler imidlertid også formidlingsprovision til bankerne når investeringerne sker

det vil sige hvor kunderne har givet deres pengeinstitut fuldmagt til at investere på kundens vegne det kan være i forbindelse med en børneopsparing eller en pensionsordning i disse tilfælde betaler investorerne således for en rådgivning som de ikke modtager

gør op med i lovforslaget idet der indføres forbud mod at modtage og beholde formidlingsprovision

to tilfælde 1 når der ydes

er indgået en aftale mellem kunden og virksomheden om såkaldt skønsmæssig porteføljepleje eller puljeordning

med lovforslaget sker der således en væsentlig styrkelse af investorbeskyttelsen samtidig med at vi tager hånd om problemstillingen der har været omdiskuteret i en lang række år og senest har været genstand for et grundigt udvalgsarbejde den foreslåede model er et udtryk for en afbalanceret løsning hvor alle kunder på den ene side sikres adgang til personlig rådgivning og hvor de på den anden side ikke betaler for noget som de ikke får reglerne er også som flere ordførere har været inde på udtryk for en direktivnær implementering af mifid

provisionsbetaling lovforslaget gennemfører derudover skærpede krav til de oplysninger om omkostninger og provisionsbetalinger som banker med videre skal

også indlede drøftelser med sektoren om hvordan det sikres at alle kunder får øget adgang til gode og letforståelige investeringsprodukter herunder billige passive investeringsprodukter i forhold til

de ændringer som foreslås som følge af markedsmisbrugsforordningen at styrke den finansielle regulering og tilsynet med de finansielle kapitalmarkeder for derigennem at sikre at de er velfungerende og effektive det er en betingelse for økonomisk vækst og velstand i samfundet at de finansielle markeder er velfungerende og at offentligheden også har tillid til markederne markedsmisbrug skader de finansielle markeders integritet og ikke mindst offentlighedens tillid til værdipapirer med videre lovforslaget gennemfører de dele af markedsmisbrugsforordningen der kræver implementering i dansk lovgivning forordningen indeholder blandt andet regler om oplysningspligt og imødegåelse af markedsmisbrug samtidig ophæves en række regler i lov om værdipapirhandel

selvfølgelig at

diskussion om hvorvidt ikrafttrædelsestidspunktet er det rigtige og det mest fornuftige i forhold til hvornår den endelige eu regulering er på plads

det har vi jo nu en dialog med blandt andet

en lang række af de berørte

og jeg vil gerne signalere her i dag at det

på den ene side gerne vil give forbrugerne nogle bedre muligheder som en hurtig ikrafttræden vil betyde vi taler jo om en mulig besparelse for forbrugerne på cirka en

det er jo noget som de fleste partier som oftest går op i når vi taler om at sikre forbrugerne de bedste vilkår at forbrugerne dermed også får

billigere produkter på den anden side er det selvfølgelig også vigtigt at

på en fornuftig og hensigtsmæssig måde derfor har jeg også noteret mig

også gerne vil nemlig om hvorvidt man skal have et totalforbud eller ej jeg mener det vil være forkert at lave et totalforbud ud fra de argumenter som blandt andet er fremført i lovforslaget

generelt politisk af den opfattelse

betaler for den så jeg mener sådan set at den skitserede model her både er fair og fornuftig

mig også at der er stillet nogle kan man sige tekniske spørgsmål blandt andet fra rune lund

honorar for den rådgivning man tilvælger og ikke betaler hvis man fravælger det

sværere at rådgive om det ene eller det andet produkt derved vil man jo sikre sig imod at

at regeringsforslaget absolut

der skulle være problemet ved det som regeringen har fremlagt jeg noterede mig

man godt kunne gå videre i forhold til hele spørgsmålet om

der skulle være omfattet af et totalforbud og sådan som jeg hørte ordføreren lagde ordføreren op til at man skulle have et totalforbud og det er

må jeg sige hvad er problemet i det hvad er problemet i den model som er skitseret jeg kan

jeg har noteret mig at fru lisbeth bech poulsen lægger op til at støtte et totalforbud og det er

i den frivillige idræt

det er også derfor at børneattestloven gør det obligatorisk for myndigheder og virksomheder at indhente en børneattest når de skal ansætte en person der skal have direkte kontakt med børn under

den ordning omfatter altså både frivillige og ansatte herunder pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner og fritidsordninger dagplejere og plejefamilier personale på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder lærere og pedeller på skoler med elever under femten år livreddere i svømmehaller samt trænere og spejderledere

dette regelsæt om børneattester ønsker forslagsstillerne ændret således at det klart og tydeligt fremgår af loven at børneattesten skal indeholde oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under femten år inden for de

for at have gyldighed altså det nye er at børneattesten skal indeholde oplysninger der dækker

sådan er det nemlig ikke i dag

det vil få betydning for rigtig mange ansættelser i to tusind og ti blev der indhentet omkring tohundrede

attester fra politiets kriminalregister hvoraf fire og tres var positive altså havde anmærkninger i to tusind og femten blev der til sammenligning indhentet cirka trehundrede og femtusind attester hvoraf tre og halvfems havde anmærkninger det svarer til at

og halvfems procent af de indhentede børneattester var uden anmærkninger det ser regeringen som udtryk for at børneattesterne faktisk virker efter hensigten de afholder tidligere dømte i børnekrænkelsessager fra at søge stillinger hvor der skal indhentes en børneattest

så den eksisterende ordning

sådan som lovgiverne havde tænkt sig den skulle være og den har tilsyneladende også en vis effekt selv om det jo altså heldigvis kun er rigtig rigtig få

på deres børneattest den ordning kan selvfølgelig godt suppleres

men konsekvenserne af det fremsatte beslutningsforslag er meget vidtrækkende og rejser nogle væsentlige problemstillinger som det er i dag er det ikke en gyldighedsbetingelse at børneattesten skal gå ti år tilbage ti årskravet

vil betyde at ingen uanset nationalitet og det vil også sige danskere

der har

boet i landet i hele deres liv kan blive beskæftiget i en stilling der omfatter kontakt med børn under femten år før de er fem og tyve år gamle

ingen under fem og tyve år kan jo levere en børneattest der dækker de sidste ti år den kriminelle lavalder er som bekendt femten år og femten plus ti er

det derfor have meget vidtrækkende konsekvenser både for de unges muligheder for at tage del i væsentlige opgaver i samfundet og dermed også for beskæftigelsen på børneområdet

for at tegne et billede af hvor mange der vil blive afskåret fra at arbejde med børn hvis et ti årskrav indføres

kan jeg oplyse at kommunernes landsforening skønner at der er cirka tohundredetusind personer der arbejder med børn under femten år

cirka femogtyvetusind mellem femten og fem og tyve år totalt arbejder der som bekendt omkring en halv million i kommunerne i idrætsdanmark er der engageret mere end syvogtyvetusind frivillige under tyve år svarende til en andel på ti procent af de frivillige i idrætsdanmark herudover er der cirka ethundredetusind frivillige i alderen tyve til ni og tredive år svarende til en andel på cirka syv og tyve procent spejderne engagerer også rigtig mange frivillige

forlystelsesparker legelande badelande rideskoler danseskoler med videre forslaget rejser også en problemstilling om hvilke oplysninger der kan indhentes fra andre lande for som det er i dag sender politiet ikke forespørgsler til andre landes myndigheder når der udstedes en børneattest og det nytter for eksempel ikke at spørge i sverige for i sverige har man slet ikke en lignende ordning

må der ikke være tvivl om at regeringen vægter hensynet til børns sikkerhed tungt forældre skal kunne overlade deres børn i institutioners og foreningers varetægt uden at være bekymrede men regeringens holdning er også at beslutningsforslagets konsekvenser for beskæftigelsen på børneområdet for det private erhvervsliv og for det frivillige forenings og idrætsliv vil være for vidtgående og uden merværdi derfor kan regeringen altså ikke støtte beslutningsforslaget jeg vil foreslå

at kulturudvalget i stedet afgiver en beretning om hvordan gode erfaringer i kommunerne og idrætsforeningerne kan udbredes dem er der nemlig rigtig mange af under alle omstændigheder

vil regeringen gerne tage sagen op med kommunernes landsforening hvis det ønskes og eventuelt andre relevante interessenter med henblik på at drøfte udbredelsen af gode praktiske ordninger som kan supplere børneattester

færre end ti år tilbage jeg ved at der allerede i dag er kommuner der supplerer børneattester med flere andre kriterier før de ansætter for eksempel flygtninge på børne og ungdomsområdet det gælder kommuner som hedensted og roskilde også inden for idrætten har man tiltag som for eksempel samværspolitikker der betyder at en flygtning ikke står alene med børnehold men har en medtræner eller en mentor en børneattest er jo kun et oplysningsgrundlag den må aldrig stå alene sådan er det også i dag uanset hvor lang tid den går tilbage der skal altid foretages en samlet vurdering af om en person har de rigtige kvalifikationer til at kunne arbejde med børn under femten år

kun ét blandt mange midler til brug for denne vurdering og den fritager på ingen måde de ansættende myndigheder og foreninger fra at bære det fulde ansvar for at de ansætter de rigtige personer som kan tage vare på børnene på en tryg

kan finde tre og halvfems positive attester som ministeren siger

et værktøj der er godt og kan det så ikke bekymre ministeren når man ude i kommunerne ansætter flygtninge der måske kun har været her i få måneder og man slet ikke

et regelsæt der siger at ansøgeren skal have været i kommunen i mindst et halvt år så det har været muligt at lære personen at kende og så supplerer

det også med et obligatorisk introduktionsforløb til dansk pædagogisk tænkning og til den danske institutionskultur inden en ansættelse er mulig

at der skal ske en konkret vurdering af den enkelte og at de pågældende som ikke har en ti årig

ikke må opholde sig alene med børn under femten år

på det her felt og det har vi ikke nogen tanker om i regeringen vi er tværtimod klar til som jeg sagde at medvirke til noget der kunne være en beretning fra kulturudvalget som præciserer kommunernes ansvar

som i roskilde at personer uden en ti årig børneattest

det man er blevet enige om i hedensted og i roskilde som jeg synes må betrygge

dem der er bekymrede og

de trygt kan sende deres børn og unge i offentlige institutioner og i det frivillige foreningsliv når regeringen ikke kan tiltræde forslaget som det ligger så skyldes det denne massive udrensning det vil føre til af alle under fem og tyve år i det frivillige foreningsliv og

de kommunale institutioner og så videre det er en voldsom virkning

at vide

i hedensted kommune siger at personen skal have opholdt sig i kommunen i mindst en halv år

for at man skal kende vedkommende og vide hvis der er bekymrende forhold omkring den person som man skal være opmærksom på det siger sig selv at det forhold at man har gjort en tretten årig kvinde gravid

andre lande har ikke den ordning og det gælder altså også sverige der kan man heller ikke få at vide

asylansøgere som kommer ud i kommunerne og som

der bliver ansat allerede dér synes jeg så at vi konflikter med med vores ligestillingslovgivning i danmark

kommende medarbejdere der skal ansættes eller være i praktik

de øvrige partier er blevet enige om

jeg håber ikke at han har noget imod at jeg nævner hedensted kommune som en kommune der har været fremme i skoene og har drøftet det her i tide og taget

herre hans kristian skibby desværre synes

men som dog i det mindste er et svar selv om

skærpet opmærksomhed og det kan være ved at man

være alene med børn det er temmelig drastisk specielt i en vuggestue men det har man vedtaget i roskilde

har denne regel om at man skal kende vedkommende at vedkommende skal have været kommunen

så det vil sige at som et forebyggende tiltag er børneattesterne jo faktisk rigtig rigtig gode

en stor flygtningestrøm til danmark som

stiller det spørgsmål til

for at hindre pædofili hvis det er

hvilket man jo så må håbe sker på en betryggende måde så i dag er det simpelt hen de ansættende myndigheder som har det fulde ansvar og hvis de så ikke får det redskab for ganske unge og for folk der kommer fra udlandet at de kan se ti år tilbage så må de være ekstra opmærksomme og det er jo det

kan se frem til nu

som så er udskrevet rent faktisk sikrer at personer

eller lignende ikke skal arbejde med børn

det gør den heller ikke i dag og den kan ikke stå alene det har den aldrig kunnet den problemstilling som her er rejst af dansk folkeparti og som jeg sådan set godt forstår har rejst må man så imødegå med andre tryghedsskabende regler for hvad man gør

de mange forenings og fritidstilbud som børn og unge deltager i

i ti år og når jeg siger fint er

tilfælde hvor der er anmærkninger på attesterne men

procent af tilfældene er

børneattesterne jo altså negative

virker og vi har set at det har været med til at forhindre en række personer med en

konstatere i de år der er gået at det frivillige foreningsliv har været meget optaget af

indhentning af de her børneattester er som kulturministeren også var inde på

af de værktøjer som man kan anvende oplysning samværspolitikker og rådgivning er

vil det udelukke alt alt alt for mange mennesker i danmark fra at arbejde med

fem og tyve år som er i jobs

de syvogtyvetusind umiddelbart under tyve år som arbejder i det frivillige foreningsliv og

selv i en eller anden ændret form

dansk folkepartis beslutningsforslag have stærkt negative effekter

og i foreningslivet men altså også for mange mange andre mennesker end flygtninge fordi det jo ikke er muligt at indhente fyldestgørende dokumentation fra andre lande på det her område når man ikke

en ordning så danske statsborgere som i en kortere eller længere periode har været bosat i

vil ikke længere kunne få jobs på det her område eller deltage i foreningslivet stort set ingen udenlandske statsborgere og vi kan tage sverige vi kan tage norge vi kan tage finland vil kunne være trænere eller ledere i det danske foreningsarbejde ja heller ikke borgere i sydslesvig vil kunne være trænere eller ledere i det danske foreningsarbejde for at nævne nogle eksempler jeg ved ikke om det gør indtryk på dansk folkeparti vi

forstå på de spørgsmål der allerede er stillet til ministeren at det

så vi synes at dfs forslag skaber mange flere problemer end det løser

også andre der synes hele foreningslivet vender sig imod forslaget dansk industri vender sig imod forslaget lo ftf danmarks lærerforening listen

det er jo også sådan at hvis man ønsker at fokusere på flygtninge og indvandrere og vil integrere dem i det danske samfund lære dem danske normer og den demokratiske kultur så er jobs på arbejdsmarkedet og involvering i det frivillige foreningsliv jo altså helt centralt

og både kommunernes landsforening og

til hvordan man kan håndtere det her ministeren har været inde på nogle af dem screening af deres formelle og uformelle færdigheder mentorordninger retningslinjer og information til forældrene og altså også en tydeliggørelse af hvilke opgaver flygtninge må udføre og eventuelle bestemmelser om at man ikke kan være alene sammen med børnene

der fortsat kunne sikres maksimal

omkring børnene og det er vi alle interesserede i

forslag men vi indgår gerne i en drøftelse

hvordan vi kan sende signaler om hvordan nogle af de her tiltag og fornuftige forslag der allerede er introduceret af kommunerne og foreningslivet kan blive anvendt i situationen så vi skaber maksimal tryghed omkring vores

af flygtninge højere end børnenes sikkerhed

også spørge tilbage om ikke dansk folkeparti i den her sammenhæng er bekymret for alle de mange mennesker ud over flygtninge som man også udelukker fra det samme

er det helt afgørende at vi sikrer tryghed for vores børn og vores unge og det kan vi jo gøre med børneattester men børneattester kan ikke stå alene der skal andre tiltag til hvis den indsats skal lykkes jeg har peget på en række af dem her

om i et udvalgsarbejde hvordan vi kan

skoler at man skal ansætte flygtninge uden en reel børneattest

at de her tilfælde ikke opstår jeg synes trods alt

når man ser på

at ud af dem er ni og halvfems

positive så tilsiger det at det altså er en ordning som fungerer og så må vi supplere med de øvrige tiltag som

jeg har redegjort for og som også kulturministeren var

synes da at vi skulle sætte os ned og prøve at finde ud af

gode redskaber til at omfatte alle kommuner

dansk industri lo ftf stort set hele danmark vender sig det gælder jo også så vidt jeg kan vurdere her i salen imod dfs forslag

diskutere hvad vi ellers kan gøre sammen frem for at man står stædigt fast på noget som

at man lige nøjagtig vil bruge børneområdet

kunne skabe en utryghed for børnene

forholdt sig til at der er utrolig mange udlændinge i det her land som sagtens kan tage et job inden for

tror man kommer til at ramme en masse mennesker som der ikke er grund til at ramme det er der altså efter vores opfattelse ikke grund til at gøre når man kan pege på nogle andre redskaber til at opnå nøjagtig

de foreninger der har erfaringer med det her

sætte os ned og finde ud af hvordan vi kan fremme

og det er jo rørende at socialdemokraterne bekymrer sig

at man er villig til at tilsidesætte hensynet til de børn og unge mennesker der kunne komme i kløerne på et af de her mennesker der efter min bedste overbevisning har en forfærdelig anløben seksualmoral er det fuldstændig som at slå vand på en gås at fremlægge de argumenter for socialdemokraterne er der intet hensyn til børnene

til livs det er jo noget af det vi arbejder på med dansk udviklingsbistand en lang række steder i verden og hvor dansk folkeparti i øvrigt nu medvirker til at

set i sammenhængen men jeg må bare sige at det problem og den udfordring

med dansk folkepartis beslutningsforslag her om

det som min kollega allerede har

komme et ændringsforslag som vil imødegå de problemer jeg har ikke hørt et eneste argument imod den ti års periode som vi pålægger alle andre

umuligt at trænge igennem til socialdemokraterne

først og fremmest tak til

er i forslaget fint redegjort for

er meget vigtigt for mig som det allerførste at understrege at venstre til enhver tid vægter børnenes tarv og sikkerhed højt det gælder i alle tænkelige henseender og derfor også i forhold til skoler fritidsforeninger og alle

andre institutioner som det her beslutningsforslag omhandler og det må vi aldrig gå på kompromis med derfor har jeg fuld forståelse for bevæggrundene for det her forslag

jeg nødt til at påpege et åbenlyst problem med forslaget her i beslutningsforslaget lægges der op til at en børneattest skal gå ti år tilbage det vil betyde at ingen under fem og tyve år uanset om de kommer fra danmark tyskland syrien eller et helt fjerde land kan beskæftige sig med børn under femten år det skyldes at den kriminelle lavalder som bekendt er femten år i danmark

der først udstedes en børneattest fra det tidspunkt hvor en person er fyldt femten år hvis beslutningsforslaget her gennemføres vil det derfor have store konsekvenser for beskæftigelsen særlig på børn og unge området både i lønnede ansættelser som i daginstitutioner men også i frivillige sammenhænge i foreningslivet og det ser jeg som dybt problematisk

danmark er i forvejen er et af de eneste lande der rent faktisk benytter sig af

men det understreger også at vi er langt foran på det her område og langt foran på området

at styrke indsatsen over for krænkelser mod børn de nuværende regler i børneattestordningen opfylder efter venstres mening deres formål nemlig at forhindre personer der tidligere er dømt for at krænke børn i at arbejde steder hvor de er i direkte kontakt med børn under femten år dette uanset om det er lønnet eller om det er frivilligt arbejde men vi skal altid se på hvordan vi kan supplere og forbedre allerede eksisterende ordninger og det vil vi i venstre meget gerne bidrage til derfor vil jeg også gerne i regi af kulturudvalget se på hvordan vi kan forbedre børneattesten

kriterier og for eksempel kan vi i større omfang sikre en ensartet behandling ude i kommunerne på baggrund af problematikken med det her ti årskrav

kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget

vil gerne slutte af med at understrege at jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde med dansk folkeparti

og det er det jeg forholder mig til

det er også derfor at jeg synes jeg gør mig umage med at sige at jeg

se på hvordan børneattesterne kan forbedres jeg vil gerne arbejde med det her i udvalget men jeg kan ikke på nogen måde bakke op om et forslag

virkninger over for vores foreningsliv og vil udelukke alle ikke kun flygtninge men også danskere fra at arbejde med børn

jeg synes ærlig talt at dansk folkeparti kunne

beslutningsforslag som var det de ville have

os andre partier til at stemme for frem for at sige her på bagkant nu kommer vi med et eller andet vil i stemme for

kan sige at en seksten årig skal fremlægge for det sidste år en sytten årig for de seneste to år en atten årig for de seneste tre år og så videre og så videre indtil det fyldte femogtyvende år og

ti år hvis man laver det om til det så det er skåret ud i bølgepap så alle er med ville venstre

til at se på de her børneattester

der kan suppleres med nogle kriterier til kommunerne så der kan være ensartet behandling

men jeg vil også gerne understrege at danmark er et af de mest sikre lande vi er et af de eneste lande der har en børneattest og da vi stemte for den

der skal ikke herske nogen tvivl om at vi sætter børnene forrest

er et brugbart redskab børneattester sikrer som bekendt at personer

i direkte kontakt med børn under femten år børneattester kan bare ikke stå alene og det gør de heller ikke børneattester er en del af vurderingsgrundlaget når der skal etableres en

et ansættelsesforhold kan etableres og det er klart at det at det ikke har kunnet lade sig gøre at fremskaffe en børneattest der går ti år tilbage

regeringen og kulturudvalget i øvrigt

få sikret at kommunerne ikke kommer til havne i en gråzone i forhold til det her

ganske udmærkede eksempler der allerede findes rundtomkring i kommunerne for at få rettet op på det her

men det at der ikke er en børneattest der går ti år tilbage

jo være et problem både i forhold til som det har været nævnt tidligere

i forhold til danskere der har haft ophold i udlandet

eller i forhold til flygtninge hvor det ikke har været muligt at indhente nogle valide oplysninger

en god grund til at få afklaret lovgrundlaget så der tages højde for at det ikke altid er muligt at få fremskaffet de oplysninger fra udenlandske myndigheder men vi mener at det forslag der er

alt alt for rigide krav det er vigtigt

er det i sig selv ikke nogen garanti børneattester er en del af vurderingsgrundlaget men de kan aldrig nogen sinde stå alene der skal samtidig skal samtidig foretages en konkret individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde før der bliver etableret et ansættelsesforhold eller

foregribe begivenhedernes gang fordi der jo ikke er nogen der har peget på det her som et problem

i foreningsdanmark eller udeomkring i kommunerne er ligeglade med hvad det er for nogle

mennesker man etablerer et ansættelsesforhold

der bestræber man sig selvfølgelig på at få afklaret det grundlag så grundigt som muligt

jo ikke nogen af dem der har efterspurgt den her stramning og der har ministeren også allerede nævnt de gode eksempler fra hedensted og roskilde kommuner

vigtigt hensyn at tage i forhold til retssikkerheden det skal være en forudsætning at man som udgangspunkt bliver betragtet som uskyldig det at man af grunde man ikke selv er herre over ikke kan fremskaffe en gyldig børneattest bør ikke betyde at man

arbejde med børn og unge

nogen grund til at forsøge at stigmatisere en gruppe bare fordi de ikke har opholdt sig ti sammenhængende år i et land hvor det har været muligt for myndighederne at fremskaffe en gyldig børneattest

afslutningsvis vil jeg gerne

for at rose folk især når det ikke er noget man så tit har mulighed for så

som jo var en del af anledningen til at den her problemstilling overhovedet blev rejst

et vigtigt redskab til brug for ansættelse og beskæftigelse af personer der skal have kontakt med børn under femten år men en børneattest kan ikke stå alene som jeg tidligere har udtalt har jeg tillid til at kommunerne udviser den fornødne forsigtighed i disse sager og at de som øvrige arbejdsgivere gør hvad de kan for at ansætte de rigtige personer

at deltage i det frivillige foreningsarbejde det gælder både for udlændinge og for danske statsborgere der har boet i udlandet vi kan sagtens følge forslagsstillerne i at der

en problematik på det her område den sikring som børneattesten skal tilbyde sættes delvis ud af kraft for nogle mennesker men det er alt alt for vidtgående at udelukke så mange mennesker fra at arbejde professionelt eller frivilligt med børn man skal selvfølgelig gå meget langt for at beskytte børn

i den helt gale retning at udelukke så mange mennesker fra så stor en del af det danske samfund de potentielle gevinster står med andre ord slet ikke mål med omkostningerne på den baggrund kan vi ikke støtte forslaget og jeg skal meddele at det

konservative folkeparti heller ikke kan

fornuftige mennesker godt kan tage de nødvendige forholdsregler i forhold til hvem det er de vil have til at arbejde og gøre et stykke frivilligt arbejde i deres foreninger det er ikke alle problemer

og det er det heller ikke på det her område

de færreste problemer også på det her område vi løser fra christiansborgs side de fleste problemer bliver faktisk løst

blandt almindelige mennesker som har med de her ting at gøre i

er selvfølgelig et fornuftigt værn der sikrer at dømte sædelighedsforbrydere ikke kan arbejde med børn under femten år oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil i dag fremgå af børneattesten i mindst ti

flygtninge der jo kun har boet en kortvarig periode i danmark og derfor ikke kan fremvise en attest for fulde ti år der kan være en problematik med unge der af gode grunde ikke har en attest der går så langt tilbage hvis de arbejder med børn og er to og tyve år jamen så er der kun syv år de kan fremvise

i dag er det den ansættende myndighed der beslutter hvorvidt man vil ansætte en medarbejder for eksempel i en børneinstitution reglerne om børneattesten siger at der skal indhentes en børneattest men når pligten til at indhente en børneattest

det uanset om attesten er positiv og eller ej op til den ansættende myndighed at vurdere om de ønsker at ansætte den pågældende person en børneattest står derfor aldrig alene og der bør altid foretages en samlet og konkret vurdering af om en person er

til at arbejde med børn uanset om der er tale om en flygtning en ung eller en voksen dansk statsborger vi skal selvfølgelig passe på vores børn men alternativet har faktisk tillid til at kommunerne udviser den fornødne forsigtighed i disse sager vi tror på at arbejdsgiverne selvfølgelig gør hvad de kan for

omfatter kontakt med børn derudover finder alternativet det disproportionalt at

hvor der er mindreårige til stede

sådan engagement er faktisk hvad der fører til et positivt og succesfuldt samarbejde så alternativet kan ikke stemme for forslaget og jeg skal hilse fra sfs ordfører og sige at de heller ikke støtter

kan gøre at der ikke sker de her forfærdelige overgreb det tror jeg ikke på og jeg tror ikke på

beslutningsforslag lige pludselig vil kunne føle os helt trygge jeg tror det er en falsk tryghed jeg tror det er rigtig vigtigt at vi understreger at der er en række redskaber der skal i brug

udsat for pædofili vold eller andre overgreb og derfor har vi haft en ganske velfungerende ordning

med indhentning af børneattester

andre værktøjer at tage i brug her frem for at udelukke folk

at det betyder at unge under fem og tyve år

arbejde i de frivillige sportsklubber

måske fra dansk folkepartis side kigge op og

at resten af samfundet synes at selv om vi enige om at vi vil passe på vores børn så er det her forslag ikke det rigtige der bliver endda rakt hænder ud heroppefra hele vejen rundt

de har en udrykningstjeneste vi ved at kommunerne gør et stort arbejde for at sikre at dem de ansætter

hen for vidt vi vil udelukke alle under fem og tyve år vi vil udelukke folk har været i udlandet en kortere årrække svenskere nordmænd

andre kan simpelt hen ikke arbejde med børn i det her land

flygtninge og ligesom give indtryk af at alle flygtninge der kommer

så ikke sige lad os da snakke med kommunerne om hvad der er af andre værktøjer lad os få delt erfaringerne mellem de kommuner

har diskuteret det her lad os lytte til hvad de frivillige organisationer som virkelig har taget det her alvorligt gør det synes vi fra radikal side ville være en meget mere konstruktiv tilgang end at prøve at skabe nogle konflikter eller skyde med spredehagl på den måde som

man naturligvis ikke blevet dømt

som læser det her medmindre man har en

men hvis vi nu skærer det ud i pap så selv det radikale venstre er med på klumpen så

at en seksten årig skal kunne fremlægge dokumentation for det seneste år en sytten årig for de seneste to år

fyldte femogtyvende år og derefter er det så for de seneste ti år vil det radikale venstre så

at vi rent faktisk sikrer nogle andre værktøjer og siger hvordan kan vi gøre dem endnu mere brugbare hvordan kan man dele erfaringer både mellem de frivillige organisationer og kommunerne på det her område

ligeglade med de frivillige organisationer jeg synes da det burde gøre indtryk på dansk folkeparti at alle de mange danskere derude

eller arbejder i en frivillig organisation

med dengang han var kulturminister

børneattester skal sikre at den ansatte ikke tidligere har været straffet for seksuelle overgreb mod børn det synes vi er vigtigt det synes vi man skal holde fast i men vi er jo udfordret

nyankomne flygtninge det er enormt svært

hvis man nu kommer fra syrien

skulle bede kommunen i damaskus eller myndighederne der om en straffeattest det kan

er udfordret på den ene side vil vi gerne have at folk kommer ud at arbejde så hurtigt som muligt

de skal i gang og vi skal ikke spænde ben for at de kommer i gang alt alt for mange er for

ikke gå på kompromis med med

beslutningsforslag men vi læner læner os op ad

de folk man ansætter i praktik

er nogle der ikke ikke tidligere

kan lave en grundig screening af både de formelle og uformelle færdigheder på børneområdet dernæst kan man have et opstartsmøde på institutionerne hvor man gør helt klart hvordan værdigrundlaget er og hvilke normer og regler

vi synes at man bør gå i den retning frem for at spænde ben for folk

som vi gerne vil have til at bidrage til det her

man kalder pædofili når man har gjort en fjorten årig gravid og får lov til at overnatte med pigen de mænd skal nægtes adgang til at søge asyl i danmark vi kan give asyl til de fjorten årig men bør sparke deres voksne mænd ud nu er det desværre sådan at der mangler den politiske vilje til at

men vil ordføreren ikke i det mindste indtil vi kan få smidt dem ud forhindre at de får adgang til at

i nogle af de der daginstitutioner det vi skal være opmærksomme på er folk som tidligere har været straffet

overgreb på børn der skal vi gøre alt hvad vi kan

alle med vi arbejder for fri og lige adgang inden for sundhed og lige muligheder og rettigheder for den enkelte uanset om man er indsat værnepligtig pensionist eller mor for mig som socialdemokrat er kvalitet og tryghed for den enkelte borger et vigtigt parameter i vores sundhedsvæsen der skal være samme kvalitet og tryghed gældende for alle grupper i samfundet og for alle borgere

vigtigt at alle har mulighed for ensartet klage og erstatningsadgang i forhold til

vores sundhedsvæsen

patienterstatningen blev vedtaget i to tusind og tre

på tide at alle får samme ensartede klage og erstatningsadgang i forhold til vores sundhedsvæsen indsatte som blandt andet behandles på fængslernes sundhedsafsnit har indtil nu ikke været omfattet af patienterstatningens dækningsområde det har betydet at indsatte der er blevet fejlbehandlet af fængslets sundhedspersonale ikke har kunnet søge om erstatning gennem patienterstatningen

og det skal der altså nu rettes op på det er vigtigt at vores system omfatter alle borgergrupper

især dem der står svagest

vigtig sag for vores velfærdsstat og i vores demokrati

er de værnepligtige værnepligtige afleverer ved starten af deres tjeneste deres sundhedskort og skal dermed benytte forsvarets og beredskabsstyrelsens sundhedspersonale under tjenesteperioden

hidtil været omfattet af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet men det bliver der altså nu ændret på

centralforeningen for stampersonel og hovedorganisationen af officerer

så de også får mulighed for at søge erstatning efter reglerne i lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet hvis de bliver påført en skade som følge af behandlingen af autoriserede sundhedsvæsener i forsvaret og beredskabsstyrelsen

os at ministeren har tænkt sig at inddrage foreningernes bemærkninger i ministeriets igangværende analyse af patienterstatningsordningens dækningsområde

ulighed i sundhed der ses i forhold til indsatte

samme tryghed for indsatte og værnepligtige for klage og erstatningsadgang i vores sundhedsvæsen

med tilretning af lovforslaget på opfordring blandt andet af institut for menneskerettigheder og patienterstatningen der opfordrer til at loven også skal også skal omfatte tandskader forslaget øger kvaliteten og trygheden for alle grupper i samfundet og for alle borgere og det er vigtigt at alle har mulighed for ensartet klage og erstatningsadgang i forhold til sundhedsvæsenet derfor støtter socialdemokraterne forslaget og jeg skal på vegne af sf sige at det gør

i militæret som værnepligtig eller blev behandlet i fængslet af en sundhedsperson for dansk folkeparti er det vigtigt at vi har

tillid til sundhedsvæsenet samt de personer der arbejder der og det er uanset hvor man befinder sig i det danske samfund når en læge eller en anden sundhedsperson begår en fejl skal man naturligvis kunne klage over forløbet samt modtage erstatning hvis forløbet kunne eller burde have været anderledes modtager man den forkerte medicin bliver en blodprøve væk eller får man ikke den nødvendige behandling

skal vi sikre at det bliver indrapporteret så vi kan forebygge at det sker igen og vedkommende skal selvfølgelig kunne klage over den fejl der er sket alle ansatte i sundhedsvæsenet er forpligtet til at indrapportere det hvis de er vidne til en såkaldt utilsigtet hændelse i forbindelse med deres arbejde det står i sundhedsloven hvor det fremgår at rapporteringspligten gælder alle steder hvor der foregår sundhedsfaglig virksomhed hvilket jo også vil være på landets infirmerier i dag er det sådan at når man bliver værnepligtig

behandling i et af landets infirmerier de ligger fem steder i landet og ni andre steder kan de værnepligtige få lægekonsultation her foretages så de undersøgelser og behandlinger som man ellers ville have fået foretaget hos en almenpraktiserende læge det er en fornuftig ordning der sikrer at lægerne der tilser de værnepligtige er opmærksomme på de særlige forhold der gør sig gældende

som en sidebemærkning sige at i min egen tid som befalingsmand har jeg set utallige kreative forsøg på at unddrage sig tjeneste med lægelige begrundelser og derfor er det jo nok meget fornuftigt at det er nogle læger der har forstand på området der træffer beslutningerne i fængslerne har man tilknyttet en fængselslæge eller en arresthuslæge

behandler inden for institutionerne som også gør det uden for institutionerne og derfor bør der naturligvis ikke være forskel på om

eller klage over sit forløb

fængsler og arresthuse samt på værnepligtige bliver omfattet af erstatningsordningen det er naturligvis en helt uacceptabel ulighed at indsatte i fængsler og værnepligtige

på samme måde som alle andre borgere i det danske samfund justitsministeriet har gjort opmærksom på at det forhold er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og fns konvention om borgerlige og politiske rettigheder med lovforslaget her rettes der nu op på den ulighed så dansk lovgivning på området følger konventionerne så både indsatte i kriminalforsorgens institutioner og værnepligtige som jo afleverer deres sundhedskort ved tjeneste omfattes af

at skader forvoldt af autoriserede sundhedspersoner for eksempel læger eller tandlæger er dækket af ordningen når lovforslaget vedtages

det være med tilbagevirkende kraft og det giver god mening at den tilbagevirkende kraft fastsættes efter de almindelige forældelsesregler i klage og erstatningsloven

fået eller burde have fået kendskab til skaden og en absolut forældelsesfrist på ti år

værnepligtige vi vil også gerne anerkende at i forhold til de få kritiske bemærkninger

der ikke er indarbejdet er der igangsat en analyse af for at få afklaret og udbedret så enhedslisten er klart

her lovforslag rette op på og det støtter liberal

skive ikke er medtaget i dette forslag ministeriet har imidlertid tilkendegivet at forsvaret i skive vil indgå

forsvaret i skive får samme adgang til patienterstatning som alle andre kvinder ansat i hæren er heller ikke omfattet af det her lovforslag og det forklares med at

i modsætning til mændene bibeholder deres ret til at anvende det almindelige sundhedsvæsen men det virker alligevel ikke særlig hensigtsmæssigt at de ikke er omfattet da de af praktiske hensyn i forbindelse med tilrettelæggelsen af det daglige arbejde ofte benytter

og beredskabsstyrelsens sundhedspersoner og derfor nok burde være omfattet af det her lovforslag men også her har sundhedsministeriet tilkendegivet at kvindernes adgang vil indgå i en igangværende analyse af

så kvinder ansat i forsvaret og beredskabsstyrelsen får samme rettigheder

patienterstatning som deres mandlige

er dækket af patienterstatningsordningens dækningsområde hvis de påføres skade i forbindelse med

få prøvet deres erstatningssag efter reglerne i klage og erstatningsloven der indeholder en mere favorabel erstatningsordning end den der følger af dansk rets almindelige erstatningsregler og hvis der er

er vigtigt for os i alternativet så er det jo at vi overholder de internationale konventioner som vi har underskrevet og ratificeret

menneskerettighederne og det gælder også på andre områder som eksempel fns børnekonvention og fns flygtningekonvention så når regeringen har reageret her på et svar fra justitsministeriet om at vores nuværende regler strider imod blandt andet menneskerettighedskonventionen ja så

anerkende regeringen for faktisk at handle så resolut på det her område

helt entydigt at alternativet støtter lovforslaget så langt så godt så er der sådan en lille problemstilling i forhold til kvinderne der er ansat på værnepligtslignende vilkår

men udfordringen ligger jo så i at de her kvinder nemlig ikke skal aflevere deres sundhedskort alligevel

sundhedstjeneste hvilket jo så betyder at de ikke har de samme erstatningsregler efter det her lovforslag

er et formelt problem fordi de ikke afleverer deres sundhedskort formelt set har de stadig væk ret til behandling i sundhedssystemet men reelt kan det godt være et problem for de her kvinder

der bliver forventet af deres arbejdsplads og så er vi jo alligevel ude i noget der ligner diskrimination jeg anerkender også at regeringen gerne

perspektiverne i det arbejde der foreligger i forhold til hvordan man forestiller sig at kunne løse den udfordring

foreslår regeringen med det her lovforslag at åbne op for at de to grupper ligesom andre kan rejse en erstatningssag ved

radikale venstre idet vi går ud fra at

finansieringen og det kan ministeren måske uddybe under sine

naturligvis rettes op på det det er en rigtig fin model vi har herhjemme med patienterstatningen og derfor er der al mulig god grund til at den bliver udvidet til også at dække indsatte i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse og naturligvis også de værnepligtige

ikke rettede op på det dengang man konstaterede at der var det her konventionsbrud men nu får vi det i hvert fald bragt i orden

godt dermed sikrer vi at indsatte i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse og værnepligtige

i det militære forsvar og redningsberedskabet får den samme adgang til patienterstatning der gælder for alle mulige andre borgere som modtager den samme behandling i det almindelige sundhedsvæsen ordføreren

hvorfor det alene er de værnepligtige der omfattes og ikke de kontraktansatte i forsvaret hvor der navnlig blev henvist til de kvindelige det lovforslag vi behandler her har jo til formål at rette op på det konventionsbrud som vi har konstateret der er i dag konventionsbruddet ligger i at der er to grupper altså de indsatte

vælge det almindelige sundhedsvæsen til

en forskelsbehandling i forhold til andre borgere som har mulighed for

anmelde en skade ved den samme type

de kontraktansatte i forsvaret som jo ikke ligesom de værnepligtige får frataget deres sundhedskort og dermed har de

selv at vælge om de vil behandles i det almindelige sundhedsvæsen hvor de også har mulighed for at søge erstatning

ikke tale om konventionsbrud i forhold til den persongruppe og dermed heller ikke aktuelt i forhold til det lovforslag vi behandler her i i dag

ikke vil blive vurderet og inddraget senere

det større eftersyn som pågår

dækningsområde så spurgte ordføreren

hvorvidt lovforslaget er finansieret og det kan jeg straks bekræfte

finansieret den her regering fremsætter ikke ufinansierede lovforslag for folketinget men alt i alt tak for en god debat jeg stiller mig naturligvis til rådighed hvis der opstår

socialdemokrat derfor er dette forslag vigtigt ikke blot for den gravide kvindes skyld

i allerhøjeste grad for fostrets skyld og dermed også det kommende barn formålet med lovforslaget er at nedbringe antallet af børn der fødes med helbredsproblemer og skader fordi moren har et misbrug af rusmidler herunder alkoholmisbrug under graviditeten vi vil gerne sikre ensartethed og større klarhed over regelsættet for tilbuddet om kontrakt med mulighed for tilbageholdelse til gravide kvinder med et misbrug af rusmidler vi ønsker dermed at give alle børn muligheden for en god start på livet uanset hvem deres mor er

fødes der børn med alvorlige helbredsproblemer og skader på grund af morens misbrug af rusmidler under graviditeten derfor er det helt afgørende at vi hjælper moren med sit misbrug og dermed begrænser antallet af børn der fødes med helbredsmæssige problemer alkohol udgør den største risiko for fostret men alle typer rusmidler medfører risiko for livslange skader for børnene

dette lovforslag er en udløber af satspuljeaftalen

indenrigs og socialområdet hvor alle satspuljepartier var enige om at harmonisere og styrke lovgivningen om indsatsen for gravide kvinder med et

misbrug dette er på baggrund af en tværministeriel arbejdsgruppe der den ellevte september to tusind og femten offentliggjorde sin afrapportering af forslag til mulige danske modeller for behandling af gravide kvinder med et misbrug lovforslaget styrker den eksisterende forebyggende indsats med følgende tiltag lovforslaget forpligter kommunerne til at tilbyde en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse til gravide kvinder med et misbrug af alkohol der modtager et tilbud om døgnbehandling

den i dag er maksimalt seks måneder skal den fremover indgå i hele perioden frem til barnets fødsel i dag kan den enkelte maksimalt tilbageholdes i fjorten dage det bliver udvidet til en og tyve dage ligesom den samlede tilbageholdelsesperiode udvides fra to til tre måneder derudover indføres der en ny klageadgang til styrelsen for patientsikkerhed som gravide kvinder med alkoholmisbrug kan bruge til at klage over eventuelt manglende tilbud fra kommunen om at indgå en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse med lovforslaget ændrer vi med andre ord rammerne for indsatsen

kvinder med et misbrug af alkohol og ensretter den med kvinder med et stofmisbrug vi skaber mere lige muligheder for en

god start på livet for alle børn ændringerne i lovforslaget bidrager til en lovgivning hvor kvinden graviditeten og særlig fostret er udgangspunktet vi i socialdemokratiet støtter lovforslaget og ser frem til den videre behandling af forslaget

til at droppe sit misbrug ved at tvinge eller lukke personen inde det kan man ved

motivere og få personen til

det her er så vigtigt både for hende selv og

fordeler sig i tre overordnede spor med satspuljeaftalen for to tusind og seksten til

rammerne for indsatsen

det sikres at alle gravide kvinder med et misbrug får ens rettigheder i forhold til at modtage et tilbud fra kommunen om døgnbehandling med mulighed for tilbageholdelse dansk folkeparti håber at denne lovgivning styrker indsatsen så kvinder med et misbrug får det rigtige tilbud med den rigtige støtte og hjælp

så ministeren må meget gerne komme ind på hvordan det sikres jævnfør børnerådets høringssvar

og håber at den kommende evaluering vil give positive resultater og jeg skal derfor meddele at dansk folkeparti

indtager rusmidler at man bruger mere tvang frem for frivillighed men jeg vil gerne afvente evalueringen af det her projekt for at se om det

af rusmidler lovforslaget er en opfølgning på sidste års satspuljeaftale på socialområdet

det er jo ikke nogen hemmelighed at folketingets sundheds psykiatri og socialordførere igennem lang tid har diskuteret mulighederne for en styrket indsats

når en kvinde ikke forstår at stoppe et misbrug eller formår at stoppe et misbrug under hendes graviditet formålet med lovforslaget her er at begrænse antallet af børn der fødes med helbredsproblemer eller skader fordi moren har haft et misbrug under graviditeten i januar var jeg sammen med folketingets sundheds og ældreudvalg på studietur til oslo under besøget i oslo mødte vi en tidligere misbruger og mor hendes fortælling om et liv med stoffer både før og under en graviditet var gribende og jeg tror at hendes pointe om at ingen mor ønsker at skade sit ufødte barn

som fortæller en historie som alle vi

ingen mor ønsker at skade et ufødt barn alligevel ser vi kvinder med både et alkohol og stofmisbrug fortsætte deres misbrug under graviditeten ikke fordi

stoppe de kan bare ikke fortæller de med lovforslaget her styrker vi de eksisterende muligheder for at tilbyde gravide kvinder med et misbrug af rusmidler behandling og en mulighed for tilbageholdelse

omfattende arbejde forud for lovforslaget her en tværministeriel arbejdsgruppe nedsat af vk regeringen i to tusind og elleve har arbejdet med området og andet på baggrund af udvalgets arbejdet at vi nu er klar til at give gravide misbrugere og deres ufødte børn en mulighed for en bedre start på livet for alle

har krav på en god start på livet hvert år fødes cirka hundrede børn med hjerneskader

som samfund tager vi nu et større ansvar på os for at hjælpe både mor og barn med lovforslaget her forpligter vi kommunerne til at være en aktiv medspiller kommunerne skal fremover tilbyde en gravid misbruger af alkohol

rusmidler en kontrakt om et tilbud til misbrugsbehandling i form af døgnophold med mulighed for tilbageholdelse det betyder at rammerne for indsatsen til kvinder med et misbrug af alkohol og kvinder med et misbrug af stoffer nu bliver ensrettet ligesom klageadgangen for kvinder med et alkoholmisbrug styrkes det giver god mening for uanset

om en mor er alkohol eller stofmisbruger er det lille ufødte barn i endog meget høj risiko for at blive født med for eksempel abstinenser eller føtalt alkoholsyndrom som invaliderer barnet resten af livet ud over kommunernes forpligtelse

ændrer lovforslaget her på hvor lang tid en misbruger kan tilbageholdes af rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe fremgår det at nogle kommuner har peget på at en af udfordringerne ved at anvende de gældende regler er den periode hvori den enkelte kvinde kan tilbageholdes meget kort og fjorten dage er for kort tid til at arbejde med kvindens motivation til at blive og undgå at ryge ud i et nyt misbrug og derfor udvides perioden til en og tyve dage

fra maksimalt seks måneder af graviditeten til resten af graviditeten og ligesom varigheden af den samlede tilbageholdelse udvides fra to til tre måneder

der er argumenter både for og imod frivillighed kontra tvang

er tillid før under og efter et behandlingsforløb et væsentligt omdrejningspunkt også selv om lovforslaget her

er det at have muligheden for tilbageholdelse et vigtigt udgangspunkt der er indkommet en række høringssvar og flere af dem blandt andet fra børns vilkår fra centerlederforeningen og fra dansk socialrådgiverforening understreger vigtigheden af at bibeholde den frivillige og dialogbaserede tilgang

vil den enkelte tilbageholdelsessituation give bedre tid til at arbejde med kvindens motivation for behandling og dermed bidrage til en mere tryg graviditet for både mor og og det er en styrkelse af de eksisterende muligheder det er også væsentligt at fremhæve at der med satspuljeaftalen også er aftalt et metode og kompetenceudviklingsprojekt målrettet døgnbehandlingstilbud til gravide kvinder med et misbrug ligesom der også er aftalt relevant implementeringsstøtte disse initiativer vil ligesom lovforslaget her blive evalueret tre år efter lovens ikrafttræden sidst men ikke mindst

afgørende at hvis vi skal i mål med indsatsen om at nedbringe antallet af børn der fødes med skader som følge af morens misbrug

er det væsentligt at de praktiserende læger i højere grad får øje på de eksisterende behandlingsmuligheder og henviser til disse det peger rapporten fra to tusind og femten også på jeg håber at det igangværende arbejde omkring en styrkelse af det nære sundhedsvæsen vil bidrage positivt til den drejning fra venstres side vil jeg gerne klart tilkendegive at vi støtter lovforslaget som

at der i dag er en lille restgruppe som vi ikke kan nå med de eksisterende tilbud

en give and take situation det her var det vi kunne blive enige om det bakker vi fuldt og helt op om fra venstres side og jeg glæder mig faktisk

til at se den evaluering som jeg ved kommer om tre år jeg synes det er væsentligt at vi

muligheden for at tvangsindlægge de gravide og

er at man kan se at det antal gravide misbrugere som lader sig indlægge frivilligt er steget efter at man i nitten seks og halvfems hvis jeg husker rigtigt

er nogle ting som enhedslisten gerne vil anerkende er positive tiltag i lovforslaget det handler om at

lovforslaget er med til at ensrette lovgivningen det gør det nemmere for alle aktører at navigere

forenkles tilbud og administration på tværs af kommuner og det er positivt med det politiske ønske om at forbedre indsatsen på området dels gennem

men uden at man samtidig sikrer det kvalitative løft i indsatsen som vi ved er forudsætningen for at

som fastslår at succes af tvangstilbageholdelse afhænger hundrede procent af et kvalificeret behandlings og opfølgningstilbud

jeg citerer tvangsbehandlingen kan medføre et negativt resultat hvis nødvendige faktorer som fx høj kvalitet i behandlingen ikke er til stede vi ser ikke nogen steder i lovforslaget hvor der sikres det løft af behandlingsindsatsen som skal være en betingelse for at indføre den øgede adgang til tvangstilbageholdelse vi finder det ligeledes problematisk at det alene er lederen af behandlingstilbuddet der kan træffe beslutning om at tilbyde kontrakt vi så langt hellere at der i højere grad blev fokuseret på den tværfaglige indsats der kan tilbydes gennem for eksempel de regionale baggrundsteams hvor der deltager fagpersonale fra både psykiatri og

at man fokuserer meget mere på den tværfaglige indsats

midler af til efterbehandling

al erfaring viser at efter fødslen er

partnere eller medforældre

misbrugsbehandlingen af høringsmaterialet fremgår også at den omfattende kritik der ligger af de eksisterende kommunale behandlingstilbud blot bliver

men når nu vi godt ved at en vigtig præmis for at kunne gennemføre det

for at vi kan øge adgangen til aftaler om tvangstilbageholdelse for at det virker så virker det ret usikkert at vi vedtager lovgivning uden at der følger

midler med til at sikre det løft

det heller ikke udtryk for en principiel modstand mod brug af frivillige aftaler om tvangstilbageholdelse

det en vigtig forudsætning at andre midler følger med tvang selv som frivillige aftaler er et middel der skal bruges ekstremt nænsomt

først ske når alle andre muligheder er udtømt derfor ærgrer

os lidt at regeringen ikke har valgt at lytte til flere af de råd der er afgivet i høringssvarene her bliver optegnet en række vigtige supplementer til tvang det er forbedrede behandlingstilbud det er ret til juridisk bisidder det er beslutningskompetence hos tværfaglige teams

partnere eller medforældre og det er indtænkning af det meget meget vigtige efterværn hvis de forslag havde været indarbejdet

finansieret så ville vi muligvis have overvejet at støtte forslaget

til gravide kvinder med misbrug kommunerne forpligtes således til altid at tilbyde en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse hermed sikres alle gravide kvinder med et misbrug ens rettigheder

tilbud om døgnbehandling

dermed øges indsatsen for at flere børn får en god start på livet

til også at rumme alkoholmisbrugere og vi styrker behandlingsmulighederne gennem at udvide kontraktens varighed og længden af den maksimale periode som den enkelte tilbageholdelsessituation kan vare samt længden af den samlede tilbageholdelse i kontraktperioden når man ser på hvor alvorlige følgevirkninger det kan have når et barn fødes med det der hedder føtalt alkoholsyndrom eller føtale alkoholeffekter som

det faktisk glædeligt synes vi i alternativet at

nu også i danmark får mulighed for at

gravide kvinder det her behandlingstilbud som altså indebærer at kvinden accepterer at lade sig tilbageholde med tvang såfremt hun

samtidig er det helt centralt for alternativet at vi også respekterer individets frie rettigheder

det selvstændige og myndige individer

bekymring for effekten af at indføre øget mulighed for tvang over for gravide med et misbrug af alkohol

to ting for øje det første er som jeg nævnte de meget meget alvorlige skader som børn der fødes med føtalt alkoholsyndrom eller føtale alkoholeffekter får den alvorligste medfødte skade er

alkoholsyndrom som blandt andet omfatter specielle ansigtstræk hjerneskade og væksthæmning

misdannelser i et eller flere organer det er

risiko for føtale alkoholeffekter er en mildere variant som blandt andet

fører til misdannelser væksthæmning og hjerneskade og som også kan skabe indlæringsproblemer senere i livet det er meget meget alvorlige sygdomme og udfordringer som de her børn fødes med

vi må fastholde fokus på at det her tilbud er en mulighed det er altså en mulighed som den gravide kan benytte sig af

og jeg tror faktisk at langt de fleste kvinder ønsker det bedste for deres børn og derfor tror jeg

til de personer som godt ved med sig selv at det er det her der skal til for at de kan hjælpe det ufødte barn de har i maven

skal have flere behandlingsmuligheder på banen

at der er nogle individer som kender sig selv så godt at de godt ved

på et tidspunkt i mit liv hvor jeg er i stand til at tænke klart

hvis det bliver nødvendigt det kræver rigtig meget mod at træffe sådan

meget respekt over for de kvinder der vælger at tage imod det her

et rigtig stærkt og modigt valg

at vi som lovgivende forsamling som folketing gennemfører det her lovforslag

giver vi netop de gravide kvinder muligheden for at tage det her modige valg det i sig selv tror jeg faktisk kan være opbyggeligt

at gennemføre en graviditet uden at falde tilbage i misbruget så grundlæggende

været inde på det tidligere et stærkt etisk dilemma

individets frie rettigheder eller eller

til det ufødte barn der kommer først og jeg tror ikke der er nogen klare svar på det

flere der har været inde på men jeg vil igen fremføre det mod som jeg synes ligger i at en kvinde på et tidspunkt i sit liv hvor hun er abstinensfri beslutter sig for at hun vil det bedste for sit barn og derfor siger ja til at hun vil lade sig tilbageholde

enten eller såfremt en kvinde ikke ønsker at indgå en kontrakt

at hun bliver frataget de øvrige behandlingstilbud der er det synes jeg også vi skal huske at holde fast i for sådan skal det naturligvis være så med stor respekt for at det er en ukompliceret løsning men tværtimod en løsning som indebærer en række etiske dilemmaer

i folketinget så er vores holdning i alternativet at

med det her lovforslag rækker en hånd ud til både mor og barn

at der er et bedre behandlingstilbud end det der er i dag

moderens valg i forhold til at

vi stiller ikke det behandlingstilbud op som vi ved der er brug

ja det her er et skridt i den rigtige retning vi ser meget gerne

er det jo

gravide drikke før vi spærrer hende inde i et rum er det kun i forhold til gravide misbrugere vi har en masse andre børn der mistrives i det danske samfund vi har børn der er børn af psykisk syge forældre vi har børn

børn af forældre som i det hele taget bare ikke magter omsorgsopgaven så i princippet er det her en uendelig diskussion og vi er bare grundlæggende set ikke glade for tvang

den udfordring der vil mit mit svar ikke være at vi løser det ved at vi kan tvinge forældrene jeg tror helt klart at vi løser udfordringen som jeg også hørt fra nogle af de andre ordførere

at hjælpe fra begyndelsen er hos de gravide misbrugere vi skal gøre vores til at færre børn starter livet med problemer og skader fordi moderen har et alkoholmisbrug mens hun er gravid med lovforslaget her

kan få behandling også når det kræver tilbageholdelse kommunerne forpligtes som ordføreren før mig også har været inde på til altid at tilbyde en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse til de gravide som er i døgnbehandling for alkoholmisbrug lovforslaget er en udløber af satspuljen som stort set alle partier her i folketinget står bag og vi er fra radikal side glade for at være med til at styrke behandlingsmulighederne men jeg vil også godt gribe chancen for at sige at vi radikale tror på at

anderledes an problemet med satspuljen er jo at det er små projekter som dels er meget detailstyret fra politisk side

arbejder med at lave satspuljen helt om så det bliver en egentlig investeringsfond som i stedet for

satser på få men til gengæld gennemgribende forandringer men altså

kunne man i politiken læse om nick og det lille barns grusomme skæbne

finde ud af at sutte eller synke han fik sondemad for at kunne overleve alt sammen fordi hans mor

forbrug af alkohol under graviditeten nick fik ved fødslen

normalt begavet men hjerneskadet og psykisk meget skrøbelig han er ikke velfungerende

kunne man igen læse om en anden grufuld skæbne også i politiken denne gang hed drengen jimmy ligesom nick

og efter kun fire og tyve timer udviklede jimmy abstinenser som han måtte i medicinsk behandling for

både psykisk og fysisk skrøbelig jimmys udvikling var markant langsommere end andre jævnaldrendes udviklingen blev hæmmet af flere af hjerneskadens konsekvenser

andet en ekstrem sårbarhed over for lys lyd og berøring det er bare to af de

som har så kæmpestore konsekvenser

her sag er det konservative folkeparti enige med et flertal i det etiske råd det har ikke været

etiske råd som anbefaler muligheden for at anvende tvang

de her gravide misbrugere jeg nævnte nogle af symptomerne tidligere andre kan være misdannede ansigtstræk hjerneskade medfødte hjertefejl klumpfødder misdannede kønsorganer indlæringsmæssige indlæringsmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser

symptomer hvis man slår op på det her medfødte syndrom

jeg bliver en lille smule provokeret af den her formulering om at man tilbydes en frivillig kontrakt

hjerneskader alle de ting jeg har læst op her efter fødslen

og barnet ville blive tvangsfjernet og aldrig nogen sinde komme hjem til sine forældre igen

kontrakt

dets videre liv

det ligger inde i maven på en og endnu ikke er kommet til verden

vi ønsker at man skulle have nogle sikrede døgninstitutioner hvor de her kvinder kunne komme hen

massive skader som påvirker dem resten af deres liv

moderens frie valg til at kunne leve sit liv som hun vil

ønsker at der fødes færrest mulige børn med det her symptom

vi fuldstændig enige om jeg mener bare at vi mangler et redskab i

og det er at gøre brug af tvang jeg mener ikke at det hele kan være baseret på tilbud om frivillige tilbageholdelser vi stemmer dog for

vi glade for derfor stemmer vi for lovforslaget men jeg må

hvis man vil opnå succes

rette sti i livet hvilken vej tror

indsats hvor man ligesom får dækket alle problemfelter af de mennesker der er i et misbrug er det jo tit af nogle gode grunde og det er de grunde vi skal gå ind og hjælpe dem med

er at der vil være nogle mennesker som godt ved at de kan blive ramt af tvang

sørger for at undgå at søge kontakt med behandlersystemet fordi de ikke vil risikere den konsekvens der kan

dem der egentlig har allermest brug for hjælp vi kommer til at tabe

der melder sig ad frivillighedens vej hvilket jo er meget interessant

oplagt og interessant at gøre det her baseret på frivillighed men jeg vil sige at jeg synes det er indiskutabelt at tvang er effektivt

så kan du garantere at det barn der kommer ud i den anden ende ikke har

baseret på det alkoholforbrug moren har haft så uanset

og som aldrig nogen sinde tør opsøge hjælp fra behandlersystemet fordi de ved det kan være en konsekvens der ligger der altså en rigtig stor risiko

mistillidsperspektiv på det enkelte individs vilje til at ville det bedste for sig selv og for

ikke kan klare omsorgsopgaven altså er det her noget som konservative mener hører til specifikt på misbrugs og alkoholområdet eller er det noget som

man kunne udvide

gerne ville udvide til andre områder

løfter omsorgsopgaven godt nok

behandler deres barn sådan her ikke er i stand til at varetage den opgave de har

vil ordføreren ikke medgive at tvang også kan give negative resultater den lille restgruppe som

frivillighedskontrakter kommer måske heller ikke i behandling ved tvang

identificere dem og finde frem til dem

risikere at man holder andre kvinder væk

det kan få negative psykiske konsekvenser for de kvinder som

på en sikret døgninstitution

misdannede i hele deres krop

hensyn til men jeg mener i øvrigt også at

hensyn til moren ved at få hende afvænnet og måske

forfærdelige konsekvenser fordi moren har indtaget alkohol

ordføreren nævnte før og som

tage ansvar for at nedbringe antallet af børn som fødes med helbredsproblemer og skader fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af rusmidler herunder alkohol under graviditeten

derved sikrer at flere børn får en god start på livet så skal jeg skjul på at jeg gerne havde set at det her lovforslag var vedtaget i folketinget for

starter helt tilbage i to tusind og elleve hvor den daværende vk regering nedsatte en tværministeriel arbejdsgruppe som på baggrund af erfaringerne fra de øvrige nordiske lande skulle se på og vurdere mulighederne for at kunne udarbejde en dansk model for behandling uden samtykke af gravide misbrugere det arbejde blev desværre sat i bero i forbindelse med regeringsskiftet og desværre først genoptaget i foråret to tusind og fjorten så det her har altså været længe undervejs

selv fulgt området i rigtig mange år som ordfører i folketinget og det er et rigtig vigtigt område vi nu retter fokus imod fordi vi taler om et af de steder hvor vi vel ser en af de største former for ulighed i vores samfund nemlig når vi taler om børn hvoraf en alt for stor del af dem aldrig nogen sinde får en chance i livet for at kunne leve en almindelig tilværelse det er også derfor det her lovforslag er et vigtigt skridt i den rigtige retning

at vi får nedbragt antallet af børn som bliver født med alvorlige skader lovforslaget er jo en udmøntning af den fælles satspuljeaftale som alle folketingets partier på nær enhedslisten har indgået på social og indenrigsområdet hvor vi var enige om

harmonisere og styrke lovgivningen om indsatser for gravide med misbrug af alkohol og stoffer forud for aftalen ligger som sagt et længerevarende stykke arbejde med

afdække den eksisterende indsats for gravide kvinder med forbrug og misbrug af rusmidler

også gerne kvittere for alle de gode kræfter som har lagt tid og kræfter i det arbejde som ligger forud herfor ikke mindst jo også med hele kortlægningen med lovforslaget får vi styrket de eksisterende muligheder for at tilbyde gravide kvinder med misbrug af rusmidler behandling med mulighed for tilbageholdelse ved

forpligte kommunerne til også at tilbyde gravide kvinder med misbrug af alkohol der modtager tilbud om misbrugsbehandling i form af døgnophold en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse desuden styrkes behandlingsmulighederne gennem en udvidelse af kontraktens varighed længden af den maksimale periode som den enkeltes tilbageholdelsessituation kan vare samt længden af den samlede tilbageholdelse i kontraktperioden med ændringerne ændringerne

kvinder med misbrug af alkohol og kvinder med et stofmisbrug blive ensrettet herved sikrer vi at alle gravide kvinder med et misbrug uanset om det er alkohol eller stoffer

får ens rettigheder i forhold til at kunne modtage tilbud om døgnbehandling med mulighed for tilbageholdelse jeg bemærkede at ordføreren

hvordan vi også sikrer den fortsatte indsats over for barnet over for kvinden efter fødslen jeg skal for en god ordens skyld bemærke at lige præcis den del ligger på social og indenrigsministeriets

område men jeg kan oplyse at serviceloven jo indeholder en generel forpligtelse til at sørge for at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning med henblik på

forebygge sociale problemer

hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder samt på længere sigt at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp generelt skal støtte efter serviceloven ske ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og støtten skal tilrettelægges med et helhedsorienteret perspektiv på borgerens problemer det er den enkelte kommune som træffer afgørelse om støtte og hjælp efter serviceloven efter et barn er født kan en kommunalbestyrelse træffe afgørelse

indsatser over for barnet og over for familien på baggrund af en børnefaglig undersøgelse og handleplan der kan eksempelvis træffes afgørelse om støtte i hjemmet det kunne være døgnophold for både forældre og

eller anbringelse af barnet uden for

umiddelbart efter fødslen så rejste ordføreren for

en afgrænset projektperiode det er ikke korrekt

for det første selvfølgelig finansieret og derudover er der jo altså ikke en udløbsdato på lovforslagets styrkede muligheder for at tilbyde gravide kvinder med misbrug af rusmidler behandling med mulighed for

tak for en god og vigtig

vi nu får styrket jeg stiller mig naturligvis til rådighed hvis der opstår videre spørgsmål under udvalgsbehandlingen men tak for den foreløbige tilkendegivelse

markant flertal i folketinget til at bakke op

nærmer sig hinanden både på det lovgivningsmæssige område men også

sikre hvordan vi får det indarbejdet i den danske lovgivning tidligere på måneden

førstebehandlede vi et lovforslag som omhandlede e cigaretter og den del af direktivet som havde med netop e cigaretter at gøre og nu skal vi i dette lovforslag sikre at også de øvrige dele kommer med i dansk lovgivning lad mig indledningsvis opridse situationen vedrørende tobak og konsekvenserne af tobaksrygning her i danmark der står i baggrunden for lovforslaget og jeg citerer brug af tobak er én af de alvorligste

når det kommer til befolkningens sundhed i dag kan cirka fjortentusind dødsfald årligt henvises til rygning det er samtidig dokumenteret at strukturelle tiltag virker dels når det handler om at få borgere til at stoppe med at ryge dels når det handler om at forebygge rygestart hos unge

af tobaksrygning der står også videre at cirka fem og tyve procent

af danske rygere har haft deres rygedebut som tretten årige

viser at jo tidligere man starter med at ryge jo højere er risikoen for et større forbrug og et varigt forbrug det er meget alvorligt og lad mig også indledningsvis sige hvad er status på rygning i danmark to og tyve procent af den danske befolkning ryger sytten procent ryger dagligt tallene er stagneret siden to tusind og elleve

cirka seks og fyrre procent af gymnasieeleverne

ryger dagligt eller lejlighedsvis næsten tres procent af erhvervsskoleeleverne og som sagt fjortentusind dødsfald om året så alvoren er utrolig stor og derfor er det også rigtigt og vigtigt at vi får fokuseret på det i forhold til at sikre at vi også med de her lovgivningsmæssige ændringer som vi håber på vil bidrage til øget viden og også vil øge rygernes opmærksomhed omkring de skadelige

sikre en bedre kontrol med hele tobaksområdet lovforslaget rummer mange elementer lad mig dog blot kort ridse nogle enkelte af elementerne op

for mig at se og for socialemokraterne at

der bliver skærpede krav om indberetning af en lang række oplysninger som vil være relevante for netop de nationale myndigheder krav om at producenterne og importørerne årligt indsender oplysninger

nationale myndigheder

og nok så væsentligt at der bliver oprettet en liste over prioriterede tilsætningsstoffer som netop tobaksproducenterne er forpligtet til at udføre

undersøgelser på og så kommer der

advarselsmærkning af tobakspakningerne så der både bliver tekst og billeder og

vil overfladen det visuelle

blive dækket af tekster og anmærkninger i forhold til billedadvarsler der bliver også faste tekster på som

høringssvarene har været mange og alle parter så godt som i hvert fald giver udtryk for at det her

sig i den rigtige retning det er socialdemokraternes klare opfattelse

trænger til at vi inden for eu får lavet et regelsæt

sikrer at vi får taget konsekvenserne ind hurtigst muligt på et område som jeg indledningsvis sagde er den største enkeltstående faktor for sygdomsudvikling og dødsfald

er et skridt i den rigtige retning og at det er nu at det skal gøres og hjerteforeningen siger at der er fine initiativer i forhold til at skærpe lovgivningen på et nødvendigt område indledningsvis at socialdemokraterne støtter lovforslaget

det gedigne tryk herinde fra i de seneste

avlet en form for modtryk det kunne man godt

men ordføreren ønsker altså at støtte nærværende lovforslag fordi der skal yderligere oplysning

skadelige virkninger er det ordførerens

at den danske befolkning generelt er uvidende om at tobak

er klar

vi har efterhånden behandlet dette tobaksdirektiv fra eu op til flere gange i løbet af de sidste par år og fra dansk folkepartis side har vi jo flere gange stået heroppe på talerstolen og forklaret at vi ikke ønsker at det er eu der skal bestemme hvordan og hvilke varer man ønsker at sælge i danmark

det kunne vi ikke støtte og denne gang er det mentol som man ønsker at fjerne fra cigaretter og rulletobak og når man så har spurgt om årsagen var der nogle der mente at det lokkede unge mennesker

lang tid siden at jeg har set en atten årig købe mentolcigaretter og faktum er jo også at det er den ældre af befolkningen der efterspørger mentolcigaretter og hvorfor skal vi dog bestemme over en smag som har været til stede i cigaretter i mange år vi kan forstå at man sætter grænser for hvad

må tilsættes af nye stoffer og smagsvarianter som for eksempel i nogle af de nye klikcigaretter

forskellig smage af drinks eller slik men at forbyde mentol og dermed genere de rygere som har røget

her går også ud på at ændre emballagen hvordan de skal mærkes så man ved at de er sundhedsskadelige osv

men det er ting der blot besværliggør det for producenterne og som ikke har den virkning som man vil tilstræbe

samtidig vil vi gerne sætte ind socialt og kulturelt fordi vi mener at

man sætter ind med flere restriktioner for hvem er det man rammer med hvert nyt forslag

her har de en af de mest restriktive rygelove jeg endnu har set og alle var enige om at den bare skulle strammes yderligere

se at selv om de havde høje

altså ekstremt høje og man ikke kunne ryge i fængsler og andre institutioner så havde de næsten lige så mange rygere som vi har i danmark så nej vi ønsker ikke at eu skal blande sig her og at det lige præcis er eu som her forsøger at være sundhedsfremmere er jo urkomisk vi ved jo

eu ikke vil forbyde sundhedsskadelige stoffer i produkter hvor almindelige forbrugere ingen jordisk chance har for at vide at de sætter deres sundhed på spil

som alle voksne mennesker efterhånden må vide er sundhedsskadeligt vil eu nu sikre forbrugerne eu rammer altså med vanlig præcision ned i de sager som for alvor kan gavne borgerne i eu unionen med de bemærkninger vil vi

initiativer og skærpede krav i forhold til indberetning og indhold

jo godt alle sammen rygning er sundhedsskadeligt og en af de største dræbere vi har allerede i danmark gennem en årrække taget en række initiativer for at begrænse antallet af rygere med det mål at færre begynder at ryge

flere opmuntres til at kvitte cigaretterne ligesom vi har taget en række initiativer som skal skærme især børn og unge mod passiv rygning og forebygge at de unge overhovedet begynder at ryge for os i venstre er det væsentligt at understrege

for de er både sårbare

derfor bakker vi også op om de initiativer der tidligere er taget blandt andet med den nye lovgivning

jo netop har førstebehandlet her i folketingssalen den nye lovgivning her for tobaksvarer vil også særlig for at skærme de unge sikre at unge ikke bliver vildledt af udtryk som for eksempel light eller mild eller naturlig og der indføres derfor en pligt for den som markedsfører tobaksvarer til at sikre at emballagen ikke indeholder træk som kan opfattes som om en tobaksvare er mindre skadelig eller kan have positive sundheds eller livstilsmæssige virkninger som noget nyt vil der også fremover være rygestopoplysninger på pakkerne og i det danske tilfælde vil det være henvisning til

faktisk gerne vil stoppe med at ryge og derfor giver det også mening at vi gør det nemt at få øje på hvilke muligheder der er for hjælp til rygestop kommunerne spiller en helt central rolle i forhold til at tilbyde rygestopkurser og jeg håber at alle kommuner vil byde aktivt og hurtigt ind når en borger henvender sig jeg har noteret mig at både hjerteforeningen børnerådet og kræftens bekæmpelse

bakker op om de foreslåede ændringer cigaretmarkedet er kendetegnet ved en vis mangfoldighed og med lovforslaget her indføres der forbud mod kendetegnende aromaer som for eksempel jordbærsmag kun tobaksvarer med kendetegnende aroma der har et salgsvolumen i eu på tre procent eller derover vil kunne markedsføres i danmark frem til

og tyve lovforslaget her er omfattende og jeg kunne have valgt andre nedslag i min ordførertale jeg kunne for eksempel have valgt sikkerhedsstyrelsens kontrolfunktion skærpede krav til indhold registreringspligten for fjernsalg gebyrstruktur rulletobak

har en forventning om vil have en særlig effekt i forhold til at sikre at færre unge begynder at ryge omkring fem og tyve procent af rygerne i danmark har rygedebut i tretten årsalderen og jo tidligere man starter jo større risiko er der for skadevirkninger og for et varigt forbrug ligesom en tidlig rygedebut har en tæt relation til andre risikofaktorer som for eksempel alkoholforbrug derfor er der afslutningsvis også en pointe i at lovforslaget her også regulerer de urtebaserede produkter som har en særlig appeal til de unge

mentolcigaretter og

mente at det var en hensigtsmæssig lovgivning

vi finder faktisk lovforslaget her l en

ganske fornuftigt der er tale om flere fornuftige tiltag med henblik på at gøre

de sundhedsskadelige produkter de markedsfører

få reguleret hele området

tobaksvaredirektivets krav til indberetning af oplysninger om indholdsstoffer

og emissioner fra tobaksvarer fordi det vil bidrage til at

øge myndighedernes viden om tobaksvarer og øge opmærksomheden hos forbrugerne om rygningens skadelige effekter det vil også være med til at øge myndighedernes kontrol med området og sammen med det skærpede krav der ligger til sundhedsadvarsler

til at gøre tobaksvarer mindre tiltalende særlig over for unge hertil kommer også at det vil bidrage til en harmonisering af reguleringen af krav til ingredienser

emissioner fra tobaksvarer og til indberetningen af oplysninger herom med henblik på at forebygge at

det afgørende at reguleringen af tobaksområdet berører flere områder

billedadvarsler og forbud mod kendetegnende aromaer og farvede emissioner tobaksindustrien forsøger på alle tænkelige måder at gøre rygning attraktivt også for de unge mennesker og det er positivt at der nu strammes op på anvendelsen af de muligheder

der er i dag ingen regulering af urtebaserede rygeprodukter da de ikke indeholder tobak eller nikotin

er de ikke omfattet af tobaksvareloven det er derfor vigtigt at der indføres en regulering af de urtebaserede rygeprodukter der kan bidrage til myndighedernes viden om indholdet af produkterne i det omfang de markedsføres i danmark det er også vigtigt at der indføres krav til mærkning af produkterne der gør forbrugerne opmærksom på at der ikke er tale om uskadelige produkter vi finder det også særdeles positivt at sikkerhedsstyrelsen får adgang til at aflægge uanmeldte kontrolbesøg det fremgår også af høringssvarene at der er flere centrale organisationer der bakker op om forslaget det drejer sig om børnerådet hjerteforeningen

tandlægeforeningen dansk sygeplejeråd danske regioner og danmarks apotekerforening både kræftens bekæmpelse og danmarks lungeforening peger på muligheden for at gennemføre gennemføre det man kalder plain packaging altså ens emballering af tobaksprodukter det bliver så afvist i det her lovforslag da det ikke er en del af direktivet i enhedslisten vil vi være åbne over for at se på muligheden for at lave lovgivning på det her område da det så vil blive en særskilt lovgivning som ikke er en del af tobaksvaredirektivet afslutningsvis vil jeg sige at vi ser positivt på lovforslaget som overordnet set betyder en stramning af industriens forhold

forbedrede advarsler og sundhedsoplysninger

fokus på aromaer og tilsætningsstoffer i tobaksprodukter

økonomiske byrder det mener liberal alliance hverken er nødvendigt eller

i orden vi mener at raske borgere både har ret til og er i stand til at bestemme over deres eget liv og deres egne handlinger så længe det ikke går ud over andre med dette forslag pålægges branchen årlige ekstragebyrer på ni million kroner til staten for administration af den ekstra indberetning

vil have omkostninger til egen ekstra administration sundhedsministeren siger at det kun skal dække omkostningerne men som vi så med e cigaretter

er det åbenbart meget dyrere at registrere i danmark end i for eksempel england for e cigaretters vedkommende faktisk hele en tusind seks hundrede procent dyrere så måske er der noget med beregningen eller omfanget af indberetningen som man burde se på igen derudover modtager staten årligt cirka seks en halv milliard kroner i afgifter fra tobak liberal alliance mener at de gældende krav om at advarslen skal dække tredive procent af forsiden og fyrre procent af bagsiden allerede sikrer synlig og iøjnefaldende information

forbrugerne ingen er i tvivl om at rygning er farligt faktisk kan jeg oplyse til herre flemming møller mortensen at ifølge en epinionmåling ved seks og halvfems procent af den danske befolkning hvor farligt rygning er og derfor mener vi at det yderligere krav om at fem og tres procent af pakningen skal være dækket er rent bureaukrati som ikke giver nogen ekstra effekt ligeså er vi også imod at mentolcigaretter forbydes

men for at repræsentere danmark og danskerne og derfor stemmer vi selvfølgelig

direktivet var for vidtgående og var med til at opfordre kommissionen til at minimere antallet af delegerede retsakter men det har konservative så åbenbart

have en holdning men at et flertal godt kan bestemme

det er det eu skal beskæftige sig med og det er det som liberal alliance rigtig gerne ser at eu fortsætter med

blander sig og detaljeret regulerer mange forhold som eu overhovedet ikke burde blande sig i og som de slet ikke burde have noget med at gøre gøre

yderligere krav til ingredienser i og emissioner fra tobaksvarer der bliver stillet krav om at der gennemføres omfattende undersøgelser af udvalgte tilsætningsstoffer i tobaksvarer som fremgår af en prioriteret liste det drejer sig blandt andet om tobaksvarer som har meget giftige eller afhængighedsskabende egenskaber eller som for eksempel er kræftfremkaldende

indeholder lovforslaget også et forbud mod markedsføring af tobaksvarer med kendetegnende aroma som vi også har hørt

tobaksvarer blandt andet i forbindelse med advarslerne på pakning og

til vi ser med stor alvor på at der stadig væk er rigtig rigtig mange danskere der ryger socialdemokraternes ordfører nævnte tallet det er nemlig sytten procent af danskerne der ryger hver dag og det er

bekymrende både for den enkeltes sundhed men også for de samfundsmæssige konsekvenser af rygning i det hele taget jeg er uenig med dansk folkepartis ordfører som fremfører at det er

man påfører samfundet nogle omkostninger som vi alle sammen er med til at løfte derfor må vi også samfundsmæssigt tage ansvaret for at vi får nedbragt

sagde rygning rygning rygning rygning og rygning der er ikke tvivl om hvad der der faktisk er

årsag til kræft det betyder jo også

for at bekæmpe rygning

have mange gode intentioner om individets frie valg meget apropos den diskussion vi

lige før i med det foregående lovforslag

hvis rygning var noget nyt der lige pludselig kom på markedet

en grund til at snus for eksempel er forbudt i danmark og ikke i sverige fordi det har nogle stærke rødder i den svenske tradition og kultur

ville være et rimelig stort flertal i folketinget og også i den danske befolkning

indføre derfor synes vi også at den nye satsning som kræftens bekæmpelse og trygfonden er gået sammen

og tredive i danmark er et ambitiøst og modigt projekt som vi bakker

op om i alternativet faktisk så så vi

york begge steder koster en pakke cigaretter langt over hundrede kroner det er bestemt ikke noget som vi

her har til formål at gennemføre dele af europa

og rådets direktiv om fremstilling præsentation og salg af tobak lovforslaget indeholder en række gode ideer som for eksempel et forbud mod markedsføring af tobaksvarer med smag og derfor støtter vi forslaget men der er også ting som vi synes mangler i lovforslaget jeg lytter når hjerteforeningen kræftens bekæmpelse lungeforeningen og tandlægeforeningen går ind for standardiserede indpakninger og når kræftens bekæmpelse og lungeforeningen ønsker at cigaretter ikke skal være synlige i supermarkeder jeg mener det er en fejl af regeringen at misse chancen for at tage det med det ville vi gerne have gjort jeg ved at også sundhedsministeren er enig i kræftens bekæmpelses målsætning om at nå den første røgfri generation og det kunne være stærkt hvis vi her i folketinget lavede et nationalt kompromis om den målsætning så det vil jeg gerne opfordre til

stemme imod det her tobaksdirektiv blandt andet fordi han pegede på at han mente at det burde være en national regulering og han syntes eksempelvis at forbuddet mod mentolcigaretter var

gå for vidt han brugte sin indflydelse i europa parlamentet på at

fordi det var der kampen stod

vedtaget det kan man være ærgerlig over men den næste kampplads bliver jo så det danske parlament fordi det

når man implementerer et direktiv har man mulighed for at påvirke det man får nogle rammer som man skal agere inden for

ind i de her forhandlinger med alle de partier der støtter op om lovforslaget i dag for at sikre en implementering som er mest muligt i

det konservative folkepartis politik på det her område

har givet resultater

har ting hvor vi havde synspunkter som er blevet imødekommet

direktivnær som vi nærmest overhovedet

var også ønsket fra mange andre partier

udspillet fra ministeren

sin indflydelse gældende

men det ændrer ikke at når man vedtager et direktiv

og dermed gøre deres indflydelse

implementeringen af det her direktiv sad vi med en række partier som ønskede en meget mere vidtgående implementering

at man ikke skulle lave en vidtgående implementering

som jo blandt andet handler om en undersøgelse af udvalgte tilsætningsstoffer som kan være kræftfremkaldende der

tilladt ligesom der stilles skærpede krav til hvilke oplysninger producenterne

skal indberette desuden indføres der yderligere krav til mærkning og emballering af tobaksvarer

dem vi kender i dag herudover indeholder lovforslaget et forbud mod markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma forbuddet mod kendetegnende aroma finder dog først anvendelse fra tyvende maj to tusind og tyve for cigaretter der indeholder

enkelt ting jeg synes jeg alligevel vil tilføje det er primært fordi jeg simpelt

nikke genkendende til den udlægning som ordføreren for liberal alliance i dag

i eu og har sagt goddag vi kunne godt tænke os et forbud mod mentolcigaretter

som valgte at gøre deres indflydelse gældende i europaudvalget dengang der skulle afgives et mandat til den daværende sundhedsminister om

gruppe af partier et flertal som ikke syntes der skulle være et forbud mod mentolcigaretter

mentolcigaretter frem til to tusind og tyve

implementering af det direktiv

ikke kan vælge at implementere men som danmark er forpligtet til at implementere

men vi vil bare ikke følge de fælles spilleregler der er i eu og som jo er demokratiske spilleregler

handler om at et flertal kan gennemføre noget også selv om der er et mindretal som mener noget andet

afgørende er jo at man bruger sin indflydelse de steder i systemet hvor man kan gøre sin indflydelse gældende det har vi gjort fra danmarks side

række ting vi har fået påvirket er det så i dag

det vi helst havde set nej det er det ikke men vi har brugt vores indflydelse

af tobaksvaredirektivet at medlemsstaterne kan opkræve forholdsmæssige gebyrer af fabrikanter og importører for kontrolopgaven de danske gebyrsatser vil blive

ud fra de forventede omkostninger til de forskellige dele af kontrolopgaven

vil fastsættes på de årlige bevillingslove den vil blive reguleret så der sigtes efter en fuld dækning for udgifterne til kontrollen med balance over en fire årig periode hverken mere eller mindre

hvor vi foreslår at skatteborgerne skal til at finansiere

er en siger skal hvile i sig selv men med de forpligtelser vi har som følge af direktivet

tobaksvarer inden de bliver markedsført

af tobaksvarer som markedsfører produkter på tværs af landegrænser endelig indeholder lovforslaget regler om

urtebaserede rygeprodukter men alt i alt tak for en god debat her i folketinget og jeg stiller mig naturligvis

til rådighed for de yderligere spørgsmål der eventuelt måtte være som led i udvalgsbehandlingen og også tak til partierne for det fælles forarbejde vi har haft

jeg synes vi har haft en god drøftelse undervejs

og i vedligeholdelse seks hundrede kroner

tilsvarende priser seksogtredivetusinde og nihundrede kroner og fjortentusinde og syvhundrede kroner årligt

en tusind seks hundrede procent dyrere hvis det kun omfatter omkostningerne hvorfor er det så så meget dyrere i danmark end i andre lande når det er det samme direktiv der

fastlagt årligt ud fra omkostningerne til kontrolopgaven ja så må gebyret jo anses for at være proportionalt det er også derfor jeg gerne vil gentage vi opkræver hverken mere eller mindre end det vi skal bruge men vi beder ikke

om at finansiere den her opgave og det undrer mig hvis

las ordfører enten foreslår at vi skal bede skatteborgerne om at finansiere